i dag er der følgende anmeldelser miljøministeren lovforslag nummer l en hundrede og tre og tres og en hundrede og fire og tres line barfod

beslutningsforslag nummer b firs

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så er forhandlingen sluttet

hvis ikke afstemning begæres betragter jeg

af socialministeren som vedtaget

forhandlingen drejer sig herefter om lovforslaget

ingen der beder om ordet derfor går vi til afstemning

der er ikke stillet ændringsforslag

afstemningen slutter

lovforslaget er vedtaget og bliver sendt til statsministeren

behandlede l en hundrede og ni og halvfjerds om skærpede sanktioner over for vanvidsbilister

gik snakken også meget om hvor sanktionsniveauet

blev det sidestillet med en alkoholpromille på nul

er der rettet op på det i og med at kørsel i narkopåvirket tilstand hvor der jo

blive straffet og sidestillet med en promille svarende til en

vil sige at det giver ubetinget frakendelse af førerretten

godt tiltag og det er mig fuldstændig uforståeligt at der var en række partier

som mente at man skulle udelade dette i lovforslaget

det at man kørte rundt i lidt hashtåger og sådan

større færdselssikkerhedsmæssig indvirkning

have bilister til at køre rundt i narkopåvirket tilstand og slå uskyldige mennesker ihjel så det er en glædens dag synes jeg

også justitsministeren har imødekommet ønsket

kørsel i narkopåvirket tilstand

kim christiansen der er ikke andre der har bedt om ordet så går vi til afstemning

afstemningen slutter

vi stemmer om lovforslagets endelige vedtagelse

afstemningen slutter for stemte en hundrede og tretten

om lovforslagets endelige vedtagelse

afstemningen slutter

ikke stillet ændringsforslag der er ingen der beder om ordet så går

afstemningen slutter

om beslutningsforslagets endelige vedtagelse og der kan stemmes

afstemningen slutter

beder om ordet det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling

forhandlingen er åbnet og den første

værsgo og der er fortsat ro i salen i begge sider

er det lydforholdene det er galt med eller hvad er det

værsgo herre karsten nonbo

vi behandler nu er et meget længe ventet og savnet

gør op med den

mentalitet lidt laden stå til mentalitet der har været i mange år

nu kan der virkelig spares ressourcer hos især

fordi han erkendte forseelsen så når man

fra politiet til retten hvor man skal kopiere den i tre eksemplarer man skal beramme et retsmøde man skal skrive ud til den samme sigtede at

har mulighed for at komme i retten og få sin sag behandlet

han så heller ikke så skal man senere skrive ud til ham at han nu har fået en udeblivelsesdom alt sammen bare fordi vedkommende ikke gider røre sig overhovedet nu bliver det sådan at man

på bødeforlægget stå at man har mulighed for

den mulighed skal være der vi har jo stadig væk retssikkerhed her i landet

en udeblivelsesdom det vil sige det

en dommerfuldmægtig der kan ekspedere alle de her sager uden at de bliver berammet i retten og uden der skal bruges så meget ekstra arbejde på dem og det er altså rigtig rigtig godt

så kan man bruge tiden på sager der kræver mere retssikkerhed sager der er lidt større så her kan der virkelig spares administration især

hos hos domstolene når jeg siger der overhovedet ikke bliver gået på kompromis med retssikkerheden

og så få sagen i retten som man hele tiden har kunnet hvis man vil have det der kan jo så ske det at man har været uheldig at man har købt en en jordrundrejse på tre måneder

man er blevet stoppet og således således ikke har fysisk mulighed for at være hjemme og se bødeforlægget

udeblivelsesdom men så er der stadig væk den kattelem at man kan tage sin udeblivelsesdom gå ned i retten eller skrive til retten og dokumentere at

tre måneder og så er der stadig væk mulighed for at man kan få omberammet sin sag således at man får den behandlet i retten så alt i alt er det et rigtig rigtig godt lovforslag der kommer fra justitsministeriet her og jeg kan ikke forestille mig andet end at det får hundrede procent opbakning fra alle folketingets partier venstre kan i hvert fald støtte

lidt voldsomt at tale om barnepigementalitet når vi snakker om retssikkerhed og

skal sikre borgernes retssikkerhed det er rigtigt at

problemer med at forstå når vi får et brev men der er altså en del mennesker som har det meget svært med rudekuverter der er en del mennesker der har svært

hvad der står i de breve

også i de senere år haft stigende problemer med dårlig postaflevering derfor vil jeg høre om venstre er indstillet på at vi under udvalgsarbejdet ser på de indvendinger der er kommet fra institut for menneskerettigheder og fra den sociale retshjælp

bedre adgang til at få genoptaget sagen

også et stigende antal identitetstyverier som også kan give problemer med nogle af de her sager så jeg vil høre om venstre er indstillet på at vi skal se på at forbedre mulighederne for genoptagelse af

har man formentlig også problemer med den efterfølgende indkaldelse til retten

er i hvert fald meget der tyder på at det problem

fru line barfod har da en pointe i at

sigtet skal have adgang til at bruge rettens vej så det er ikke der at der overhovedet skal ske ske nogen ændringer og kan vi lave en lille forbedring

tredstusind tredstusind om året lader hånt

de kan i hvert fald udfylde alle ansøgningsskemaer når det gælder om at få penge til sig selv det er dem vi skal have fat i så

kan lade stå til de gør det jo fordi de kender procedurerne de ved at

rabat og henstand uden at skulle betale renter

det er muligt at herre karsten nonbo har set

sociale ydelser og andet jeg har ikke set en sådan undersøgelse så jeg vil ikke begynde at udtale mig om hvem

men jeg ved at en del af dem der får de her problemer er socialt udsatte og der har den sociale retshjælp jo sendt

se på om vi skal forbedre de muligheder

nogle af de socialt udsatte for at give dem en tillid til at

til de offentlige myndigheder fordi den sociale retshjælp samtidig sørger for at få dem til

om der skal ske inddrivelse via skat eller om de har mulighed for betale eller hvordan det ser

er noget der kan forbedres der jeg siger bare at vi skal passe på

for at mildne fru line barfods sind

bestemt om man lader hånt om en bøde hvis man erkender forseelsen det er hele spektret fra høj til lav

at gøre kort proces man får fjorten dage til at betale

karsten nonbo jeg er i tvivl om om

siger at man får fjorten dage til at

at man har mindst fjorten dage

har forstået det som hun har læst rigtigt somme tider skal skal

for ti sekunder det er ikke mig der har skrevet det der jeg har måske sagt eksempelvis fjorten dage

der står på bødeforlægget men der står helt klart i lovforslaget her at at det er den dato eller det tidsrum der er angivet bag på bødeforlægget

i det her lovforslag det er vi vi vel enige om hvad der er blevet ud af det i pressen har jeg godt set der har man taget det laveste varsel og så har man sprunget mellemleddene over

sagt at så er det derefter udpantning

at når man vil presse alle nyhederne ned på ti sekunder

i forhold til det der står i pressen så er det det der står i lovforslaget

jeg kunne ikke forstå hvis venstre skulle være uenig med justitsministeren

ordføreren udtrykkelig sagde at

tak til herre karsten nonbo som ordfører så er det fru julie skovsby som ordfører

omhandler en forenkling af bødesagsprocessen helt konkret vedrører forslaget de bødesager som kan betegnes som simple bødeforelæg i hvilke der ikke medvirker lægdommere lovforslaget vil uden tvivl føre til en hurtigere bødesagsproces i de sager hvor der i dag afsiges en udeblivelsesdom ved et møde i retten

giver domstolene mulighed for at afsige udeblivelsesdomme i sager

af et retsmøde hvis tiltalte ikke udtrykkeligt har anmodet om at få sagen behandlet

hos anklagemyndigheden og domstolene

ordning betyder at der fremover ikke skal reserveres retslokaler og afholdes retsmøder med tilstedeværelse af både en dommer og en anklager i sager hvor tiltalte ikke ønsker at møde op

i deres høringssvar

herunder afgørelse på baggrund af at der er indtrådt udeblivelsesvirkning og uafhængigt af om det er sket efter manglende reaktion på et

måde som tilfældet er i dag for så vidt angår indkaldelse til retsmøder

hvis tiltalte oplyser ikke at have modtaget

bekymring som blandt andre landsforeningen af forsvarsadvokater rejser i deres høringssvar nemlig at mange sigtede lever under boligforhold med mindre

postvæsenet jævnligt fejlafleverer breve

jeg nævne at dansk industri i

at vi bør overveje at udvide fristperioden fra de foreslåede to uger

indebærer en frist på mindst fjorten

med de ord ser

har set på den henvendelse der er kommet fra den sociale retshjælp

ordføreren nævnte vi skal se på under udvalgsarbejdet også er indstillet på at se på mulighederne for genoptagelse af sagen

udvide mulighederne for retshjælp

den sociale retshjælp har fået gennemført i i aarhus

vurdering ligesom det er tilfældet i dag

med modtagelse af indkaldelse til at

åben over for ligesom også spørgsmålet om at yde en bedre retshjælp

og en særlig bemærkning om

flere borgere får mulighed for at forstå hvad

sag her sidder jeg normalt og skriver en tale og nu har de to tidligere ordførere pænt gennemgået hele

det er bemærkelsesværdigt at ud af de sager der var i to tusind og ni

cirka firs procent af sagerne at

have sparet kan man sige de omkostninger der er ved at reservere

det synes jeg i hvert fald er væsentligt i forhold til at det her

nok alle sammen går ind for især i krisetider

jeg prøve at komme fru line barfod i forkøbet for jeg

forstå bøden altså kunne de her koder fra politiet så selv den sociale retshjælp har været nødt til at få en liste over alle de koder så de ved hvad folk får bøder for

det er væsentligt at når der fremsendes en bøde og hvis vi gør det her til en forenklet proces skal det også være

det må være rimeligt hvordan man gør det i praksis er der andre der må klare men jeg synes at det vil være en god ting

vil også godt sige at ideen om det her centrale register jeg ved ikke om det kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt er

når man sidder i den sociale retshjælp eller andre steder og skal hjælpe folk der har problemer og som ikke kan overskue det her

kan gå ind ét sted og se hvad vedkommende har liggende af bøder frem for at

er nødt til at ringe rundt til samtlige politikredse

ellers kan man ikke få et overblik det

værd at tage med i det udvalgsarbejde der kommer men vi kan

tak det medførte ingen ønsker om

det fru karina lorentzen dehnhardt som ordfører for sf

har haft en domstolsreform og selv om der stadig væk er bøvl med sagsbehandlingstiderne som er utrolig lange

er det vigtigt at sige at domstolene faktisk

mere effektive og de får afsluttet flere sager men derfor kan man selvfølgelig altid kigge på

om der kan laves yderligere tiltag som

nedbringer sagsbehandlingstiderne og gør at ressourcerne

nogle processer for at effektivisere lige præcis bødesagerne

som led i afbureaukratisering når der også tages hensyn til retssikkerheden og

kan forstå at det er et synspunkt som de fleste tilslutter sig men der er ikke enighed konstaterer jeg også mellem byretterne de er sådan cirka delt i to lige store lejre

det her rent faktisk medfører at

man kommer til at bruge færre ressourcer derfor vil jeg også godt sige at jeg synes at det er rigtig vigtigt at vi

så vi får en hurtig og grundig evaluering af hvordan det her faktisk er spændt af

princippet om at man kan genoptage sagen kan jeg se at

hensyn til eller man ændrer ikke ved reglerne det er stadig væk muligt og det er også stadig væk domstolene der

også at vi skal kigge på retshjælpen og jeg ved jo at der er nedsat en retshjælpskommission som jeg håber og forventer at der kommer noget godt ud af

gøres bedre jeg synes altid vi skal passe

har den fornødne retssikkerhed vi ved jo alle sammen at nogle af de mennesker

guds bedste børn og de har ikke så ordnede forhold som os andre og vil måske

i en eller anden grad komme i klemme med det her lovforslag

at det vender sig lidt i mig når man siger at

der er barnepigementalitet og så videre jeg tror helt sikkert at der er nogle mennesker som lader stå til når de får de her bøder men jeg tror faktisk også at rigtig mange af dem som får bøderne som har så meget rod i deres liv at det simpelt hen er årsagen til at de ikke magter

men vi vil gerne have at det her lovforslag bliver overvåget nærmere

tak det affødte en kort bemærkning fra herre karsten nonbo

sådan kan vi jo have forskellige holdninger det er rigtigt at

de her mennesker der absolut

som en slags serviceydelse

fået deres vilje i det oprindelige lovforslag var det sådan

skrive ud til borgerne

protesterede over og de der protesterede havde i mine øjne

altså jeg noterer mig at der ikke er enighed blandt byretterne om hvorvidt det her faktisk

gør processen hurtigere og mere enkel og derfor synes jeg faktisk at vi skal holde øje med det

de er knappe og vi har i forvejen rigtig lange sagsbehandlingstider ved domstolene jeg er meget enig i

hjælpe til i den proces skal vi endelig gøre

konservativ er det vigtigt at vi til stadighed ser på om der er nogle ting nogle processer vi kan gøre nemmere og enklere

skal vi gøre det men det er også lige så vigtigt for mig som konservativ at understrege at det selvfølgelig ikke må være på betingelse af eller på bekostning af

samtidig med at vi laver en forenkling i systemet

bødeforelæg ud skal sende rykkere ud gøre opmærksom på

til domstolene domstolene skal skrive til den pågældende borger

der skal reserveres et retslokale dommeren skal være til stede skal have set sagerne igennem der skal

det er muligt der er nogle få af de her mennesker som slet ikke har fundet ud af hvad det her

for deres vedkommende

men der er en meget meget stor del som har den der laissez faire holdning at

er henstand med den bøde man under alle omstændigheder skal betale for den færdselsforseelse

de sidder godt tilbagelænet og er

at systemet bruger i tusindvis af kroner på den her sag og den dag hvor

så har de måske trukket kreditten i adskillige måneder måske et år inden de skal betale pengene

skal man sige til ellers overgår sagen automatisk til domstolene og ved domstolene bliver man ikke indkaldt til et retsmøde medmindre man har bedt om det men der vil stadig væk være en dommer der sidder og kigger sagerne igennem og ser om formalia er i orden er sagen vel

så kan dommerne afsige en udeblivelsesdom

men en dom selv om man ikke er mødt op det er et rigtig godt lovforslag og en god forenkling og derfor støtter vi det fuldt ud fra konservativ side

tak til herre tom behnke

herre manu sareen som ordfører for det radikale venstre

vi har hørt fra stort set alle andre lægges der

at få en ordning der giver domstolene mulighed for at afsige udeblivelsesdom i sager hvor der er udstedt bødeforelæg uden afholdelse af et retsmøde hvis de tiltalte altså ikke har anmodet om at få sagen behandlet i et fremtidigt retsmøde

lyst til at nævne at vi som der

det bliver selvfølgelig også oplyst i nogle af høringssvarene blandt andet fra den sociale retshjælp som vi

risikerer muligvis at komme i klemme jeg kender ikke antallet og det står der rigtig noget om men

ikke ønsker en retssag men fordi de ikke får vedkendt sig deres bøder

i lighed med andre at vi i det videre udvalgsarbejde kan blive enige om en eventuel revisionsklausul som domstolsstyrelsen også efterlyser hvis vi ikke kan det

selvfølgelig også følge nøje og opfordre til så der kan være den tryghed men alt i alt

tak til herre manu sareen

fru line barfod som ordfører for enhedslisten

i enhedslisten er vi enige i at man selvfølgelig skal se på hvor man kan effektivisere henne i systemerne der er ingen grund til

bruge ressourcer på noget som er overflødigt men omvendt

retssikkerheden og vi er noget usikre på om man har ramt den rigtige balance i det her forslag

en egentlig evaluering af hvordan det her lovforslag kommer til at virke så vi kan se

nogle borgere eller virksomheder der kommer i klemme

afsagt en udeblivelsesdom lyder det mest fornuftigt

der er nogle grupper som vi skal finde ud af hvordan vi

er de socialt udsatte som den sociale retshjælp

de har fået i i aarhus med

kunne udbrede til resten af landet og om vi kunne lave noget ekstra støtte

socialt udsatte kunne blive opmærksomme på den mulighed for at få råd vejledning og hjælp det ville også være en aflastning

inddrivelse det andet er

her med en bedre mulighed for at få genoptaget sagerne

faktisk ikke mener at de er skyldige når de får en bøde

en bøde også er skyldige men dels sker der

ret til at få sagen prøvet ved retten

nogle gange at posten ikke når frem eller når frem til nogle andre end dem der egentlig skulle

altså vigtigt for os at der bliver en god mulighed for at få genoptaget sagen

hvor man også kan risikere at et bødeforelæg ikke når frem til den rigtige også her skal vi have sikret

at vi skal se på hvordan vi får det gjort meget klart og tydeligt i lovforslaget så

det får af konsekvens i andre sammenhænge hvis der bliver afsagt en udeblivelsesdom og man bliver dømt skyldig bliver man jo anset for at være skyldig hvad kommer det til at betyde i erstatningssager og

og siger at de ikke er skyldige jeg har stillet

i en konkret arbejdsskadesag

en virksomhed har accepteret et bødeforelæg men senere under den civile erstatningssag benægter at de er skyldige og dermed slipper for at betale arbejdsskadeerstatning her er det altså den

der kommer i klemme jeg mener at vi her skal se på hvad konsekvenserne bliver af det her system hvis der er flere sager hvor borgere og virksomheder ikke får prøvet sagen ved domstolene og

derfor ikke får en domstolsafgørelse

om de er skyldige eller ej kommer det så til at betyde at der er nogle borgere i erstatningssager

miste den retsstilling som de ellers ville have haft så der er nogle ting som

vi mener at man skal skal se på og når vi har fået svarene fra ministeren tager

stilling til hvordan vi stemmer til forslaget

jeg vil gerne sige tak for en overvejende særdeles positiv modtagelse af lovforslaget jeg har lyttet til bemærkningerne og kan også høre at der er nogle ting vi skal have drøftet i udvalget og måske få afklaret men jeg synes det er

god nytænkning der ligger i

tanken er jo simpelt hen at vi skal forenkle at vi skal udnytte ressourcerne bedre i domstolene men vel at mærke uden at det går ud over retssikkerheden det er naturligvis noget vi alle sammen er optaget af der skal være retssikkerhed også i disse sager

flere ressourcer end nødvendigt herunder har retslokaler stående

bruge lokalet hvis vi på en enkel

er mulighed for at få en mere effektiv

det er også en styrkelse af retssikkerheden at domstolene kan fungere effektivt

til gavn for alle involverede parter

der betyder at det i

bødeforlægget angives at den pågældende hvis bødeforlægget ikke vedtages uden yderligere varsel kan blive dømt for den lovovertrædelse som bødeforlægget angår medmindre den pågældende inden for den frist der er fastsat i bødeforlægget anmoder om at sagen bliver behandlet i et retsmøde

vil retten uden selv at rette henvendelse til den tiltalte forinden kunne afsige udeblivelsesdom uden retsmøde

er omstændigheder der taler imod det domfældte har selvfølgelig mulighed for at få sin sag genoptaget hvis man kan godtgøre at have været forhindret i at anmode om et retsmøde eller hvis bødeforlægget ikke rettidigt er kommet til vedkommendes

udnyttelsen af ressourcerne i domstolene vi

så at sige mere for pengene

princippet om at alene domstolene kan pålægge strafansvar i sager hvor den pågældende ikke erklærer sig skyldig bliver fastholdt der er så flere

der har været flere modeller fremme tre modeller er nævnt i lovforslaget men vi har altså valgt

model hvor det er domstolen der pålægger strafansvaret i sidste

jeg ser frem til et positivt og konstruktivt arbejde i udvalget med den her sag og vil selvfølgelig

tak til justitsministeren der er ikke ønske om korte bemærkninger og

får ordet er fru karen jespersen som ordfører for venstre

lovforslaget drejer sig om at sikre bedre vilkår for

og det er bestemt et forslag som venstre kan støtte forslaget bygger jo på en rapport der blev skrevet af en arbejdsgruppe der netop skulle se på forskellige

forbedrer situationen for mennesker der har været ofre for

forbrydelser og det er især to forslag der præger

ene handler om at et menneske der har været offer for

former for overgreb en forbrydelse bliver underrettet når

bliver løsladt det sker i et vist omfang også i dag

særlige tilfælde kan blive brugt mod gerningsmanden hvis man giver sådan nogle oplysninger videre det andet element i forslaget handler om den frist for politianmeldelse som et offer skal overholde for at kunne søge erstatning fra erstatningsnævnet og den periode bliver nu udvidet fra fire og tyve timer til to og halvfjerds timer

yderst rimeligt fordi man lige skal have mulighed for at sunde sig og overveje sine muligheder inden man søger erstatning

regeringen ikke lægger op til at ville støtte

har behov for at blive samlet op

skal tilbydes den psykologhjælp

bliver drøftet i mange sammenhænge og som løbende er blevet udvidet

nogle overvejelser i gang om hvad det er for

mennesker der skal have den psykologhjælp og

jeg kan sagtens forestille mig at det er nogle bestemmelser der bliver ændret hen ad vejen

mulighederne for at få psykologhjælp er jo er jo efterhånden ret omfattende og de er

ordning der hele tiden er til overvejelse

venstres ordfører her i dag man starter med at nævne voldtægtsofrene

ud over arbejdsgruppen og tage stilling til

og voldtægtsofre det synes jeg simpelt hen er for ringe og for dårligt

og det handler om bistandsadvokater arbejdsgruppen har

ind i retssagen og også afhøre voldtægtsofferet for

har forholdt sig til og der er

vil gøre det mere utydeligt hvem der har hele

ud fra nogle juridiske argumenter at arbejdsgruppen

vi har to tusind voldtægtssager om året regner man med men meget få bliver anmeldt og endnu færre fører til dom

at styrke den her gruppe i retssagen

en anden ting er offerrådgivningerne jeg synes det er dejligt at der er kommet nogle forandringer

at de skulle styrkes også

fuldstændig foregår i frivilligt regi så vil venstre være med til at kigge på at vi styrker offerrådgivningerne yderligere

og at den fungerer positivt høringssvarene handler jo lige præcis om

med hensyn til psykologhjælp som også

jeg vil gerne vende tilbage til spørgsmålet om

er med på at det koster nogle penge til at starte med når man skal betale for psykologbistanden

ikke venstres indstilling i den her sag det er jo ikke en ny ting at nogen foreslår psykologhjælp det er noget der har været på banen i mange år og vi ved at det virker hvis man får en ordentlig hjælp

har man faktisk langt bedre muligheder for at komme sig

der langt mindre sandsynlighed for at man får så store varige traumer

man måske får nedsat arbejdsevne og så videre så hvad er

at venstre ikke vil være med er det alene at man ikke vil bruge de penge her og nu som jo er småpenge i det store budget eller er der en eller anden ideologisk modstand mod psykologhjælp

jamen der er jo en betydelig mulighed for at få psykologhjælp

udsat for så får man behandling

man er helbredt eller tilstanden er kronisk og der ikke kan gøres mere for at afhjælpe dem hvorfor gælder det samme ikke

samme ret til at få hjælp til de psykiske skader man har pådraget sig indtil man ikke længere har behov for den hjælp sådan som

er det fordi det koster penge eller er det fordi man har en eller anden politisk ideologisk modstand mod det

at forestille sig at alle mulige ordninger skal gøres fuldstændig tidsubegrænsede er jo også vanskeligt det her er en ordning der er blevet

vi har i danmark men det betyder bestemt ikke

den skal være endnu bedre men bare

mener jeg simpelt hen i virkeligheden

virkelig har brug for hjælp ikke får den rigtige hjælp fordi man spreder hjælpen ud over så stor en gruppe uden tidsbegrænsning

tak til fru karen jespersen

fru karen hækkerup som ordfører for socialdemokratiet

i sensommeren to tusind og otte var retsudvalget på studietur vi tog til

stockholm og så blandt andet på hvordan man i sverige behandler ofre jeg tror der var rigtig mange

vi hørte det ene oplæg efter det andet

hjælper ofrene igennem retssagen og

at komme sig over de grumme forbrydelser de har været udsat for

at der heldigvis blev nedsat en arbejdsgruppe under justitsministeren

de gratis glæder er de største fornøjelser

altså meget lidt mening at skære lige præcis de timer væk der

ekstra hjælp og støtte eller

liv i det hele taget falder fra hinanden hvis vi griber

ikke kun spare mennesker utrolig meget smerte og lidelse men der vil også være penge

som trods alt er gået igennem og som er gode der vil jeg selvfølgelig gerne sige at socialdemokraterne stemmer for lovforslaget

statsministeren på sit pressemøde for nogle uger siden

lovforslaget er jo kommet til på baggrund af den tur

en forbrydelse i forhold til at få erstatning ændres fra fire og tyve timer til to og halvfjerds

for hvornår man kan få erstatning og at det bliver præciseret hvordan forældelsesfristen gælder i forhold til erstatning

deltage i en høring i brønshøj en høring om ofre for seksuelt misbrug som blev afholdt i medborgerhuset i brønshøj og hvor der var rigtig mange mennesker mødt frem mange af de mennesker var selv ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

mennesker som kæmper men også mennesker som har pådraget sig utrolig store ar

at der ikke er nogen koordinering at der ikke er nogen hjælp at få at de ikke føler at de bliver set og at de ikke føler at de

der bliver udsat for vold og for overgreb i vores samfund behov for at vi ikke slipper politisk fokus

det her område de mennesker lider jeg

høring i går var med til at sætte fokus på hvad det

de skadet for livet men

for at vores studietur i retsudvalget

lovforslag der er visse gode ting i det men der er også ting der kunne være bedre en anden ting jeg lige sluttelig kan nå at nævne er også at jeg

få erstatning eller de skal gå et specielt forløb igennem

sammenhæng for at forbedre forholdene for ofre og forholdene

tak til fru karen hækkerup så er det fru pia adelsteen som ordfører

er en konsekvens af de anbefalinger som en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet i to tusind og ni har udarbejdet det foreslås således at der skal

en udvidet mulighed for at underrette offeret om udgang prøveløsladelse og løsladelse fra fængslet offeret skal selv bede om denne underretning årsagen til det er selvfølgelig at der også er nogle ofre

man tager hensyn til der foreslås en udvidelse af fristen for indgivelse af politianmeldelse som skal overholdes for at offeret kan opnå erstatning fra staten i anledning af en forbrydelse så foreslås der en præcisering af bestemmelserne i offererstatningsloven så ordlyden svarer til erstatningsnævnets praksis det drejer sig her om forældelsesfristen på to år som i loven er fra det tidspunkt hvor forbrydelsen er begået men hvor erstatningsnævnet efter fast praksis regner fristen fra endelig dom

op om lovforslaget og anser især udvidelsen af underretningen til offeret om udgang prøveløsladelse og løsladelse fra fængslet som en væsentlig forbedring for offeret

fru karina lorentzen dehnhardt

en bedre psykologhjælp til volds og voldtægtsofre

nu kender jeg ikke ret meget til reglerne om psykologhjælp jeg ved at der

men jeg ved også at der i hvert fald i kommunerne nogle gange er muligheder for at yde

jeg ved bare at der er gode muligheder for at få psykologhjælp

at ja det går jeg med til for jeg er helt sikker på at det også koster penge og så er jeg også helt sikker på at der er nogle der bliver meget vrede på mig

så det vil jeg ikke men jeg synes det er

vigtigt i hvert fald at få et overblik over hvilke muligheder der er og så må jeg tage stilling derefter

ikke bare slår til her og siger jamen selvfølgelig er det her så vigtigt at det skal vi da sikre men jeg håber alligevel at vi kan finde ud af at lave en eller anden form for beretning

det her og få det undersøgt dybere jeg vil

har sagsforløbet fået et andet udfald end det normalt gør

hvis man er voldtægtsoffer og sidder i en retssal

så er det en anklager der ligesom repræsenterer en men anklagerne kender jo ikke nødvendigvis en

man har fået lov til at give en forklaring og så videre bistandsadvokaten er der så for at hjælpe en igennem det hele men har ikke muligheden for ligesom

højne voldtægtsofferets troværdighed og så videre

synes det er interessant og jeg vil meget gerne være med til at se på om det er en mulighed og

fru karina lorentzen dehnhardt som ordfører

for sf er det rigtig vigtigt at sætte offeret i centrum når der bliver begået en kriminel handling og når det går ud over en anden person er der først og fremmest en situation som der skal rettes op på

når der er sket en kriminel handling

for at komme over de her hændelser

vi på nogle områder er blevet imødekommet i forhold til vores ønsker vi har længe villet at

offeret det har været en del af vores retspolitiske program

selvfølgelig glad for at regeringen nu har taget på sig og fået fremlagt her som en mulighed jeg

på en eller anden måde sniger sig lidt mere ind i det danske retssystem

at det nu bliver muligt for offeret i højere grad end tidligere at give udtryk for sin oplevelse af sagen det synes jeg er utrolig

ofret kan komme frem med sin oplevelse af sagen fordi retssagen først og fremmest er et mellemværende mellem staten og gerningsmanden jeg synes det er utrolig vigtigt at offeret også får den mulighed og det ville jeg i virkeligheden gerne arbejde meget meget mere med derfor er

landsdækkende og permanent mulighed jeg synes faktisk vi skal komme i gang med at få nogle erfaringer med at have det som et alternativ til retssagen også

der blev stillet af socialdemokraterne og sf

jeg ærgrer mig lidt over at man ikke har fundet en plads til selve offerfonden

at få eftergivet straffesagsomkostningerne så kunne jeg godt se at det her kunne være en slags

står der noget om i betænkningen har man valgt at lave en offerfond fordi staten ligesom stiller sig på offerets side

det ville være et væsentligt bidrag

kan ikke forstå at det det sådan administrativt og økonomisk ikke

kunne lade sig gøre herhjemme når det kan i sverige så det tror jeg er

vi kommer til at arbejde videre med så er der vores forslag om bistandsadvokaterne jeg synes det er nødvendigt at se på om de ikke kan få en lidt mere aktiv rolle i voldtægtssager

fører det faktisk til flere domfældelser

for skævhed i en retssag om voldtægt for de er lidt specielle ved at der kun har været offeret og gerningsmanden

en forsvarsadvokat med som han har kunnet tale med i fortrolighed

går jo på at underminere offerets troværdighed

på samme måde en

er rigtig godt inde i omstændighederne der er selvfølgelig anklageren men det er ikke helt det samme som at være repræsenteret af en der er tættere på en og der mener

at vi bør give bistandsadvokaterne en mulighed for også at stille spørgsmål så det højner offerets troværdighed i de her retssager vi er nødt til at styrke offerets retsstilling i de her retssager

flertal for det jeg håber meget at dansk folkeparti er interesseret i at lave en beretning lige præcis den del

det var også en del af vores forslag vi havde rigtig gerne set at det blev styrket noget mere jeg er glad for at der er kommet et sekretariat nu og at det er muligt at aflønne

så de får dækning for deres transportudgifter men jeg synes stadig væk at det

hen er for tyndt at vi i danmark synes at al den her hjælp til ofrene nærmest skal ligge i frivilligt regi det mener jeg faktisk godt vi kan gøre

det er ikke en underkendelse af at offerrådgiverne faktisk gør et fantastisk stykke arbejde for det mener jeg de gør men vi skal også passe på med hvor meget der bliver lagt ud i frivilligt regi det er utrolig spinkelt hvis det er at man pludselig i en periode ikke kan finde offerrådgivere hvad gør man så så er der ingen hjælp at få så det synes vi kunne

bedre overordnet ja tak til forslaget men lad os nu se på om

jeg kunne egentlig godt tænke mig

tilbage til virkelighedens verden for sådan er det jo ikke nødvendigvis for

jeg synes jo at der er noget meget mærkeligt i at hvis man har en fysisk skade

bliver man behandlet indtil den er overstået eller

er afhjulpet så godt som det kan lade sig gøre

vi er i hvert fald i sf klar til at finde pengene til det her jeg ved at når det handler om voldtægtsofre

det er en sag som jeg har gransket

når rigtig mange af sagerne falder er det mindste vi kan gøre at anerkende de personer som er blevet voldtaget som ofre og tilbyde dem den hjælp der skal til for at de kommer over den

jeg tror for så vidt ikke at vi er uenige

når det for eksempel handler om voldtægtsofre er det jo en utrolig

og vi har afsat penge

god dialog med voldtægtscentrene om

garantere for at der er mere end rigelig brug for den hjælp

siden er der ikke bliver tilført så meget som en krone til voldtægtscentrene rundtom i landet det synes jeg bare er rigtig for galt

tak til fru karina lorentzen dehnhardt og så er det herre tom behnke som ordfører

vi er fra konservativ side tilfredse med at der igen ligger et

indsatsen over for ofrene og gøre noget konkret i forhold til

granske området og følge området meget nøje vil det være muligt at finde endnu flere tiltag hvor man kan gå ind og styrke ofrene og det er meget vigtigt det er dem der har været udsat for en forbrydelse og derfor skal

gøre alt hvad vi kan for dem og hjælpe dem videre i deres liv med forslaget her går man jo så ind og

et tilbud om et tilbud om at når gerningsmanden kommer på uledsaget udgang

få en underretning om at det sker og det har jo vist sig at der er nogle ofre der har ytret ønske om at det kunne

være at man sådan havde lagt det bag sig årene er gået og pludselig bliver man ringet op og så får man rippet

der er en meget tyk streg under at det er fuldstændig frivilligt

der har lyst til at få den information og som måske føler et behov for at få den information skal også have den mulighed så det element i lovforslaget synes vi er rigtig godt

også fuldt ud tilslutte os den del af lovforslaget der handler om at ofre får lidt længere tid til at komme og anmelde en forbrydelse i forhold til

en frist på fire og tyve timer som bliver udvidet til to og halvfjerds timer

komme sig over det man har været udsat for og

komme ned og få det anmeldt til politiet og i den forbindelse så også få et skema hvor man kan søge om at få erstatning

noget erstatning der skal søges det synes vi på alle måder er godt

drive debatten derhen at

slet ikke spiller nogen rolle i de her sager

nogen der lytter til ofrene

skal jo huske på at ofrene selvfølgelig bliver afhørt af politiet og det står i rapporten der kører videre op i retten hvad ofrenes

afhørt der og udspurgt så man har mulighed for som offer at give sin version af hvad det var der skete så det

at når man har anmeldt en forbrydelse så overtager staten det hele

lukker munden på ofrene med et stort stykke gaffatape

obligatorisk ordning med bistandsadvokater til ofre det er den her regering der har gjort det således at der er en advokat der hjælper ofrene før og under sagen de har mulighed for at sætte sig ind i alle sagens aspekter har mulighed for at konferere sammen med anklagemyndigheden om

for nogle aspekter man skal være særlig opmærksom på hvis ofrene har nogle ønsker til noget der skal lægges særlig vægt på

de ting af inden man når ned i retten og det vil jo også være sådan at hvis der under et retsmøde er behov for at bistandsadvokaten hvisker anklageren noget i øret

ikke nogen der vil protestere over at det sker

hvem er det så der fører sagen

det er bistandsadvokatens opgave og ansvar og pligt at sørge for at spørge gerningsmanden ud

og hvilken rolle har bistandsadvokaten risikerer vi ikke meget nemt at komme i den situation at vi faktisk lægger hele ansvaret for sagens gennemførelse

ansvar sammen med deres bistandsadvokat at sørge for at sagen bliver fuldt ud belyst i retsmødet

hvad skal anklagemyndigheden så lave nej det man behandler i sagen er ikke offeret det man behandler i en retssag er sagen det er de retlige aspekter det er det man behandler

er derfor vi har en sag det er derfor ofrene får en bistandsadvokat og det er derfor vi har en lang række ordninger hvor vi tager hånd om ofrene og det

jeg ville nævne det lovforslaget som sådan støtter vi fuldt ud fra konservativ side

kort bemærkning fru karina lorentzen dehnhardt

jeg vil bare høre den konservative ordfører om den konservative ordfører er enig

og der er behov for noget ekstra

fået konfliktrådsordningen som jo også oprindelig var

faktisk ikke findes

en debat her man prøver på at skabe nogle forudsætninger som er helt anderledes end i virkeligheden og derudfra drager man en konklusion om at vi gør for lidt det kan man ikke gøre

at ofrene får en bistandsadvokat og har muligheden for der på tomandshånd at drøfte sagen igennem og bistandsadvokaten kan løfte spørgsmål videre op i retten det er også sådan at vi har voldtægtcentrene hvor der bliver taget hånd om ofrene når vi taler om voldtægtssager vi har offerrådgivning vi har psykologbistand der er i det hele taget en masse ordninger går ind og tager hånd om ofrene i

de følelsesmæssige aspekter men det hører ikke til under retssagen fuldstændig som sf’s ordfører siger

jurister der fører sagen på vegne af ofret og for

organisationer som efterlyser nogle bedre muligheder i retssagen

en adgang til også at udspørge offeret og de tager sådan set offerindgangsvinklen så jeg er ikke så bekymret

offeret en hel masse vi har jo stadig væk en anklagemyndighed der

som flere organisationer efterlyser vil den konservative ordfører så være med til at indgå i en dialog omkring at udvide bistandsadvokaters muligheder

altid gerne debatter og drøftelser

og hver eneste dag sker der noget nyt hver eneste dag er vi i stand til at blive klogere vi har ikke som konservative på forhånd fastsat hvordan samfundet skal se ud i år tre tusind

men som konservative er vi faktisk altid parate til en diskussion jeg siger bare at når vi går ind til den diskussion

se på om vi kan gøre endnu mere for ofrene ja meget gerne det er derfor regeringen fremsætter forslag efter forslag der styrker ofrenes position men vi siger også bare at inden man bevæger sig ud i at lægge ansvaret for

skal passe på med men kan man finde en mindelig løsning på det

vi villige til at lytte vi er villige til at diskutere men vi har et forbehold og det synes jeg også man skal sige

så er det herre manu sareen som ordfører

gennemfører man de anbefalinger som fremgår af den rapport som arbejdsgruppen har anbefalet om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser som åbenbart er en udløber af

det er bla at der indføres en ordning hvor man i sager

overtrædelser der er særlig grove for eksempel vold trusler voldtægt efter anmodning kan blive underrettet første gang gerningsmanden får uledsaget udgang eller hvis gerningsmanden løslades eller flygter

positive tiltag da mange ofre bruger helt vildt meget

tid på at kigge sig over skulderen fordi de lever i angst man kan naturligvis vende argumentet om og selvfølgelig med rette spørge om

at gerningsmanden er fri det er

giver en vis kontrol over egen situation og det mener vi

som vi også hørt fra det konservative folkeparti at det

kvinder der har været udsat for vold vi mener ligeledes at det er positivt at man med lovforslaget udvider fristen for at kunne søge om erstatning fra erstatningsnævnet fra de nuværende fire og tyve

udvidelse af psykologbistand

er jo selvfølgelig problematisk at man bliver når man har en fysisk skade indtil man er rask

når det handler om om psykologbistand

man er nødsaget til at se på at de skader som altså af mere mental karakter selvfølgelig også

dansk folkepartis ordfører efterlyser skal der et loft

have men jeg tror at det kræver en kulturændring og

tak til herre manu sareen der er ikke ønske om korte bemærkninger så er det fru line barfod som ordfører

jeg synes det er rart at se lovforslag som

hjælpe ofre og enhedslisten støtter bestemt også dette lovforslag

tale om at man skal hjælpe ofre består hjælpen jo i at man skal forhøje straffen men noget af det der betyder allermest for ofre er den situation de selv står i

det er så ikke med i det her forslag det er noget af det

jo været en lidt underlig debat vi har haft her om psykologbistand jeg kan simpelt hen ikke forstå den modstand der er fra regeringen

at sige at man skal have lige så stor hjælp til at få behandlet de psykiske skader man får af et overgreb som man skal

til de fysiske skader der er jo ingen fra regeringen eller dansk folkeparti

mange lægetimer man kunne få hvis man er blevet slået sønder og sammen og man har brug for at blive lappet sammen få genoptræning og så videre

at se med plaster og andet om det kan lykkes

det kommer til de psykiske skader som jo kan have lige så stor indgribende betydning i et menneskes liv

en blokering i forhold til at give den samme hjælp på trods af at det jo kan have betydning for om de mennesker bliver i stand til at komme tilbage på arbejdsmarkedet så det har altså også samfundsøkonomisk betydning om man får hjælp

at det i det lange løb samfundsmæssigt vil kunne betale sig at give folk den hjælp de faktisk har behov for

at komme sig over de psykiske skader fordi det både for dem selv i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet og i de mange tilfælde hvor de har børn også vil kunne betyde en forebyggelse af andre former for problemer

at der er behov for at vi i stigende omfang ser på at få flere og flere elementer fra opbyggelig ret eller genoprettende ret hvad man nu vælger at kalde det ind i det danske retssystem altså ser på hvordan

man kommer ud over de skader som forbrydelsen har påført offeret men også de andre involverede i sagen frem for

kan få idømt en straf og få sat den skyldige i fængsel

de skader som forbrydelsen har medført det er noget af det som jeg håber for alvor kan komme i gang når vi får et nyt flertal nemlig at man bruger langt flere kræfter herunder også sætter langt flere kræfter ind i forhold til at få udbredt konfliktråd i mange flere sager fordi vi ved at det faktisk er noget af det der virker både i forhold til forebyggelse og i forhold til

at man har glemt børnene

håber altså at man snart kommer i gang med at se på de særlige problemer der er i forhold til børn som ofre og især efterlyser jeg hvornår man får gennemført

den beretning som samtlige partier i folketinget står bag om at der i hver region skal oprettes et barnets hus som tager sig af ofre for seksuelle overgreb eller mulige ofre for seksuelle overgreb

hvor der er mistanke om et overgreb straks kan komme hen til nogle der er sagkyndige på området straks kan få afklaret om der har været et overgreb eller ej kan få gennemført de undersøgelser der skal til kan få lavet en videoafhøring og så videre derefter kan man så gå i gang med at hjælpe barnet hvis det har været udsat for overgreb hvis barnet ikke har været udsat for overgreb

er der kommet en hurtig afklaring frem for at barnet skal igennem den ene undersøgelse efter den

og den ene afhøring efter den anden på senere tidspunkter det er noget vi ved fra andre lande

hvorfor regeringen endnu ikke har fået gennemført det når samtlige partier i folketinget står bag at det skal indføres og det håber jeg ministeren kan svare på

bred tilslutning til det det her forslag

som bekendt går ud på at vi skal styrke indsatsen over for ofre for forbrydelser ved at vi udvider den forurettedes muligheder for at blive underrettet når gerningsmanden kommer på fri fod og ved at vi forlænger

for at kunne opnå en erstatning fra staten i forbindelse med en forbrydelse

arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

og vurdere de gældende ordninger der giver forurettede altså offeret i straffesager mulighed for at få hjælp og støtte arbejdsgruppen skulle blandt andet også overveje om der bør indføres særlige regler om at den forurettede i nogle tilfælde kan få underretning om at gerningsmanden får udgang fra fængslet

dette lovforslag for det første indebærer lovforslaget en ordning hvorefter ofre for grove overtrædelser af straffeloven hvor vold og trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår og ofre for sædelighedsforbrydelser efter anmodning kan blive underrettet første gang gerningsmanden får uledsaget udgang og når gerningsmanden løslades løslades eller eventuelt undviger underretning kan afslås hvis der er væsentlige hensyn til gerningsmanden der taler for det for eksempel ved risiko for misbrug af oplysningerne og formålet med ordningen er jo altså at afhjælpe den psykiske

som det er for nogle ofre at at leve i uvished om hvornår gerningsmanden atter måtte være på fri fod

kunne underrette offeret om gerningsmandens løsladelse hvis hensynet til offerets sikkerhed tilsiger det

det andet at den frist for politianmeldelse som et offer sædvanligvis skal overholde for at kunne søge om erstatning fra erstatningsnævnet bliver forlænget fra de nuværende fire og tyve timer til to og halvfjerds timer efter at forbrydelsen er sket herudover bliver det foreslået at reglerne på området gøres mere gennemsigtige for ofrene ved at vi udtrykkeligt i offererstatningsloven anfører at forældelsesfristen for at få erstatning fra staten først bliver regnet fra det tidspunkt hvor straffesagen er afsluttet og ikke fra tidspunktet for lovovertrædelsen og at erstatning kan ydes selv om tiltalte blev frifundet under

straffesagen hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt jeg ser frem til en

hurtigt og effektivt på

første spørgsmål kommer her fra fru line barfod

jeg vil først gerne høre ministerens begrundelse for at regeringen ikke vil give ofre den samme mulighed for at få behandling for psykiske skader som man har for behandling af fysiske skader altså få psykologhjælp

det ene spørgsmål det andet spørgsmål

forbrydelser som flere af høringssvarene peger på og

der gør at regeringen endnu ikke har sikret at der er et barnets hus i hver region

det er jo noget som udvalget her har set på og vurderet og man har ikke fundet grundlag for at ændre reglerne på området så

i overensstemmelse med de anbefalinger vi har simpelt hen fulgt anbefalingerne fra udvalgets side der er

psykologbistand til rådighed i dag og tilsyneladende fungerer de regler som regulerer den tilfredsstillende det

det udvalget er nået frem til

er det naturligvis noget jeg og regeringen altid er parat til at se på om vi kan

gøre bedre for det er fantastisk vigtigt med hensyn til den konkrete sag der bliver spurgt til kan jeg ikke redegøre for status

jo ikke indgået i det her arbejde men det skal jeg da gerne vende tilbage til under udvalgsarbejdet

jeg ser meget frem til at få ministerens

man endnu ikke har gennemført det det er efterhånden lang tid siden et enigt folketing sagde at det her skulle gennemføres

ministeren blev lidt mere konkret

på børns forhold når de er ofre for forbrydelser vil ministeren se på at få nogle til at bekymre sig særligt om det i en ny arbejdsgruppe der skal se på

der koster penge det er jo ligesom en afgrænsning men har ministeren nogen modstand mod at man sikrer at ofre

den samme hjælp til deres psykiske skader som de får til deres

områder hvor vi kan forbedre vilkårene for børn

oplægget fra udvalget her og derfor

ikke noget som regeringen konkret har drøftet eller taget stilling til om der er nogle konkrete behov for ændringer på området når det gælder børn men regeringen er altid åben over for at se på det hvis der er et behov for at udvikle mulighederne for at hjælpe børn som også herre tom behnke var inde på

udvikler verden sig jo hele tiden og vi skal da altid være parat til at udvikle de tilbud vi har ikke mindst til ofre for forbrydelser for så vidt angår psykologbistanden

har hørt at der er problemer med det maksimumtimetal der er til rådighed i dag

jeg bliver gerne klogere hvis der er nogle der kan gøre mig klogere på det felt men

dér hvor jeg har

jeg ved så ikke hvad der ligger til grund for de ventetider men det er mere dér jeg har hørt at der kan være et problem

fuldstændig enig i at den skulle have været afsluttet det arbejde er så blevet forsinket det vil vi snart være færdige med

der kommer det men det kommer så hurtigt som muligt det

det her lovforslag drejer sig om

er parat til at gå i detaljer med når vi behandler det her lovforslag der jo drejer sig om noget andet

fru karen hækkerup får det til at lyde som om det er noget vi er uenige om det her

fuldstændig enige om at der skal være en handlingsplan

hvorfor fru karen hækkerup får det til at lyde som om det skulle være et eller andet konfliktområde noget vi er uenige om

tingene skal gøres hurtigt men jeg håber også at fru karen hækkerup

gøres ordentligt så det er grundigt og gennemarbejdet

er jo lige så vigtigt der skal være kvalitet i tingene det går ikke at det kun går hurtigt der skal også være kvalitet

ordentligt men det bliver fremlagt så hurtigt som muligt

en tidligere justitsminister fru lene espersen som stod og sagde at

justitsministers opfattelse og om justitsministeren så

finde nogle penge til at sikre voldtægtsofre

jeg mener faktisk at vi gør meget for at sikre voldtægtsofre i danmark

altid parat til at se på om vi kan gøre tingene endnu bedre man kan næsten ikke mene det modsatte

fru karina lorentzen dehnhardt så siger vi tak til justitsministeren

bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til retsudvalget hvis ingen gør indsigelse og det synes ikke at være tilfældet

vi havde først på dagen et lovforslag

jeg måske lidt skarp i min retorik

bilister undlader

til tiden og endda

de ved det godt jeg tror

måske er en udbredt misforståelse at der er mange der tror at kan de trække den to tre fire måneder hver gang bilen skal til syn så kan

i løbet af et par gange spare et helt år det kan man ikke engang

sådan at en bil bliver indkaldt til periodisk syn ud fra dens første registreringsdato altså dens fødselsdag

hver eneste gang så man tjener ikke engang noget ved at

indkaldelse til syn et par måneder eller i hvert fald en måned før bilen skal

fortæller hvornår den skal fremstilles og godkendes og så går man alligevel to en halv måned over tiden

flemming hansen som gennemførte et lovforslag om liberalisering af bilsyn

således at der ikke er kø ved synshallerne derfor mener vi godt at vi nu kan tillade os at være en lille smule skrappere og dermed også tillade os

over tiden og stadig væk ikke har fået godkendt sit køretøj så er man altså hjemfalden til

modtage som minimum et bødeforelæg

bemyndigelse til at udstede en administrativ bøde i disse sager igen er det selvfølgelig sådan retssikkerhedsmæssigt

man ikke er enig i denne administrative bøde

få sagen prøvet i retten

derfor er det her et rigtig godt lovforslag hvor vi får gjort op med netop det her med at man bare lader stå til og tror at man kan tjene på det i sidste ende

at der altså er nogle politikredse

længe har kunnet gøre noget og rent faktisk også har kunnet inddrage nummerpladen noget før

er ikke sådan at man skal tro at man er fredhellig de første ti uger man er gået over tiden der er stadig væk mulighed for at man mister sine nummerplader så min opfordring skal være

kan man jo også sige jo før man fremstiller den jo yngre er bilen

fordele ved for selv om man fremstiller den en måned før der er sidste dato

ikke sådan at man taber den måned det er stadig væk på bilens fødselsdato derfor kan vi

det herre poul andersen som ordfører for socialdemokratiet

venstres ordfører herre karsten nonbo havde jo en glimrende gennemgang af forslaget her

kan jo fuldt og helt tilslutte os fra socialdemokratiets side at vi ikke bruger unødige ressourcer på at få fat i

det er også sådan som jeg sagde på gruppemødet her til

oplevelser der ligesom sætter tingene i relief når man tager en taxa herinde fra folketinget

for at komme hjem til til møde

banker pænt på taget og siger til chaufføren vil de lige være venlig at rulle ned

der reelt foregår omkring det her derfor kan vi fuldt og helt

tak til herre poul andersen så er det herre kim christiansen

stor tale over et lovforslag som man

af de forrige ordførere og i

er ganske glimrende at man nu får lavet nogle sanktioner

har en præventiv effekt der gør at man ikke skal bruge en masse ressourcer på at genindkalde og rykke folk voksne mennesker som ved at de skal til syn med deres bil

har man nu en gammel bil som måske ikke skal synes igen så kan man i dag rent faktisk køre indtil man ved en ren tilfældighed bliver stoppet det er ikke rimeligt det går ud over trafiksikkerheden så

meget velkommen at der kommer de her sanktionsmuligheder

anne baastrup som er vores trafikordfører og jeg skal læse følgende op formålet med lovforslaget er at nedbringe antallet af sager

af køretøjer udebliver fra syn forslaget giver mulighed for at trafikstyrelsen kan udstede bøder til et køretøjs ejer eller bruger hvis et køretøj ikke sendes til syn efter at der er sendt et rykkerbrev om synsindkaldelsen desuden åbnes der mulighed for at trafikstyrelsen kan kræve aflevering af køretøjets nummerplader til skat hvis køretøjet på trods af udstedelse af en bøde stadig væk ikke er blevet sendt til syn hvis ejeren eller brugeren af køretøjet ikke har afleveret et køretøjs nummerplader senest to uger efter udstedelsen af et påbud om at aflevere dem kan trafikstyrelsen udstede en bøde til den pågældende ejer eller bruger sf kan støtte forslaget det er vigtigt at flere biler bliver godkendt eller afmeldt herunder at dårligt vedligeholdte

tak til fru karina lorentzen dehnhardt

fru henriette kjær som ordfører

tak til fru henriette kjær så er det herre johs poulsen som ordfører

fra flere sider fået en udførlig gennemgang af hvad lovforslagets formål er og derfor skal jeg nøjes med kort at meddele at også det radikale venstre

tak til herre johs poulsen så er det transportministeren

indledningsvis vil jeg gerne takke ordførerne for en positiv modtagelse det må man da sige

for det første indføres der mulighed for at trafikstyrelsen kan udstede administrative bødeforelæg til bilejere der ikke kommer til syn når de bliver indkaldt til

andet vil trafikstyrelsen fremover kunne udstede påbud om aflevering af nummerpladerne hvis bilejere trods rykkere fortsat ikke fremstiller deres køretøj til syn

tredje vil trafikstyrelsen kunne udstede administrative bødeforelæg til køretøjets ejere hvis de heller ikke efterkommer påbuddet om at aflevere nummerpladerne formålet med lovforslaget er jo selvsagt at sikre at flere køretøjer kommer til syn og at hindre at der kører usynede biler rundt på de danske veje til fare for færdselssikkerheden og til skade for miljøet

i øjeblikket kører femtentusind køretøjer der selv efter en rykker ikke er

er i dag ikke nogen stærk sanktion over for den enkelte hvis han eller hun udebliver fra et syn

kan betale sig at blive væk hvis man har udsigt til væsentlige reparationer af køretøjet langt de fleste af de udeblevne personbiler risikerer kun at blive opdaget ved politiets almindelige patruljering hvilket i så fald indebærer inddragelse af nummerpladerne samt en mulig bøde på tusind kroner erfaringer fra holland viser at antallet af udeblivelser falder dramatisk når der systematisk trues med bøder ved udeblivelse

med lovforslaget vil være muligt at bringe antallet af køretøjer der udebliver fra syn ned fra de femtentusind køretøjer til to tusind tre tusind afslutningsvis skal jeg så endnu en gang sige tak for de positive bemærkninger som jeg håber også vil blive fastholdt under udvalgsarbejdet så der forhåbentlig kan dannes et bredt flertal

tak til transportministeren der er ikke flere der har bedt om ordet og forhandlingen er dermed sluttet

jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages i dag klokken tretten

det første at tilvejebringe en klar hjemmel til at kommuner

de funktioner der knytter sig hertil

flyvepladsen det forhold gør

flyveplads i langt højere grad kan indrette sig således at den tilgodeser det lokale erhvervsliv og turismen og det kan alle jo kun være

for det andet at ændre beløbsgrænserne for erstatning fra luftfartsselskaber fra tredjelande

skade på passagerer bagage og gods således at den prisvurdering der ligger i

for det tredje at nationalitetsregisteret over luftfartøjer altid viser de rette ejerforhold

for det fjerde at indflyvning til visse godkendte flyvepladser der ikke er åbne for

kan sikres af højdeservitutter

altså helikopterpladser ved

altså ikke hjemmel til at fastsætte højdeservitutter for disse og det skal der

for det femte at indføre en udtrykkelig hjemmel til at udstede forbud og påbud til sikring af flyvesikkerheden

og specifikke forbud man kan fremsætte og komme med men altså ikke generelle og her bliver det så indført at man også kan

der i dette lovforslag er rigtig mange gode ting som gør at

tak til ordføreren så er det

da venstres ordfører lige har gennemgået hvad forslaget går ud på vil jeg ikke gentage det men sige at

har arbejdet med nogle af de problemstillinger der er i lovforslaget de har

anbefalet at ejerskabet af provinslufthavnene driften og de tilknyttede virksomheder drives på forretningsmæssigt grundlag

kommunalt fælleskommunalt eller i selskabsform derudover har de

fra ejerne af provinslufthavne der er dog i høringssvarene ikke enighed om rapportens konklusion om hvordan konkurrencesituationen ser ud rapporten siger

der er placeret sammen med militære anlæg har fordele af dette det imødegås dog af de berørte lufthavne nemlig karup og aalborg rapporten er ikke

i sagen af hensyn til undersøgelsens omfang

som påpeget i nogle af høringssvarene

er det vigtigt at der sikres en fair konkurrence lufthavnene imellem og at det ikke bliver

der ligger i flere af høringssvarene

høringssvar særdeles kritisk over for den udfærdigede rapport og rejser en del problemstillinger blandt andet at der bør indføres en pligt til at føre tilsyn med provinslufthavnens overholdelse af regler

anmoder om et møde for at få nogle af de her tvivlsspørgsmål afklaret

holder

kan jeg afslutte med at sige at socialdemokraterne er positive over for det

til vi har fået uddybet visse dele af lovforslaget herunder takstfastsættelse i udvalgsarbejdet og så vil jeg hilse fra den radikale ordfører herre johs poulsen som er

til forhandling i et ministerium og derfor ikke kan være til stede og oplyse om at han også er positiv over for

tak til ordføreren så er det herre kim christiansen som ordfører for

jeg skal ikke stå og remse alle de gode tiltag op igen

er ganske fornuftigt

synes jeg vigtige punkter i lovforslaget er

kommunalfuldmagtsreglerne at etablere og vedligeholde infrastruktur

herunder også lufthavne og det forslaget her så åbner op for

etablere selskaber som driver lufthavne med tilhørende

var fru vibeke grave inde på det her med skævheden i forhold til at nogle lufthavne måske

smule favoriserede i og med at de

deres beredskab finansieret over over forsvaret

godt bede ministeren om at forholde sig til om om det er noget man også tænker på i forbindelse med at vi nu

i forhold til

også gerne sige at det vores bekymring i

konkurrence lufthavne imellem for

kan komme med et svar på hvordan

vil sikre at man ikke fra kommunernes side af den ene eller den anden årsag forsøger

med med skatteyderkroner at holde kunstigt liv i en lufthavn fordi man selvfølgelig altid vil mene at den er vigtig lige for det område man nu selv er i

i hvert fald vigtigt at kommer til at foregå en eller anden ulige konkurrence med kommunale tilskud

til alle de øvrige elementer er vi enige i at det er sund fornuft at stramme op

jonas dahl som ordfører for sf

indeholder lovforslaget jo en hjemmel til at kommuner og kommunale fællesskaber direkte eller i selskabsform kan eje og drive lufthavne

men det var et af de udeståender som har hængt en smule

der ikke står åbne for offentligheden men som har en stor samfundsmæssig betydning

positive tilbagemeldinger i forhold til den del

så alligevel har nogle bekymringer her i dag skyldes det

trafikstyrelsens kommentarer til

høringsnotat som er vedlagt lovforslaget hvor man gennemgår de høringssvar

blandt andet i forbindelse med finansieringen af de forskellige

blandt andet aalborg århus billund bornholms lufthavn esbjerg karup og sønderborg hvor der er en række forskellige finansieringsformer som jo ikke er klart defineret og som er meget meget forskellige fordi der indirekte

en skævhed og en skævvridning af lufthavnene så kan man godt argumentere for og det

der også er rigtig meget regional udvikling i det her

det betyder rigtig meget for yderområderne at man har en god forbindelse til hovedstadsområdet

de statslige organer som jo desværre kan man så måske

bemærke altid befinder sig i hovedstadsområdet men når det er sagt så er der altså stadig væk en skævhed hvor nogle lufthavne som er overgået fra at være militært ejet til nu at være hundrede procent kommunalt ejet

har nogle dårligere støtteordninger fordi forsvaret indirekte giver

en støtte til de her kommunalt drevne lufthavne og det er altså en skævhed som man bliver nødt til at forholde sig til også i trafikstyrelsen derfor undrer jeg mig noget over

kommentarerne til lovforslaget hvor man jo blandt andet fremhæver at det er noget man må afklare med

således at vi i udvalgsarbejdet kan få den problemstilling belyst og måske også kan se på hvordan vi kan tilpasse ordningerne således at der i hvert fald ikke er alt for meget skævhed i de støtteordninger hvor

overordnet set kan støtte lovforslaget

indirekte statsstøtte nogle spørgsmål vi gerne vil have besvaret i den videre

er ministeren også villig til at se på de dele af lovforslaget

til ordførerne for den positive modtagelse af lovforslaget det synes jeg bestemt at

og kommunale fællesskaber sådan at de på samme måde som private og staten kan eje og drive flyvepladser med tilknyttet virksomhed på

det er jo sådan at kommuner og kommunale fællesskaber kan varetage ejerskabet og driften i selskabsform og have bestemmende indflydelse i et sådant

udspringer som det også blev sagt af en ordfører fra en tværministeriel arbejdsgruppe om konkurrenceforholdene i de større danske provinslufthavne som tidligere er sendt til trafikudvalget indførelsen af en klar hjemmel tilgodeser også klart en stor kommunal interesse i

i forhold til så mange andre overordnede principper og der må vi jo

for en ændring af ansvarsgrænserne i reglerne om erstatning for skade på passagerer bagage og gods

kan sanktioneres af myndighederne ved at luftfartøjet slettes

hvor alle danske luftfartøjer skal være registreret for

altid udviser de rette ejerforhold og det er

for det er ejeren der er ansvarlig for at flyet er luftdygtigt og for at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring så også for vedkommende selv er det jo

indflyvning til visse godkendte flyvepladser der ikke er offentligt tilgængelige men som har væsentlig samfundsmæssig betydning kan sikres og det er rigtigt

på de gældende regler om sikring af indflyvning til offentlige flyvepladser ved servitutpålæg mod etablering af hindringer af en vis højde på de omkringliggende ejendomme

femte indføres der udtrykkelig hjemmel til at udstede forbud og påbud til forebyggelse af overhængende betydelig fare

udstede specifikke forbud og påbud for eksempel forbud mod at

endvidere indføres der så også hjemmel til at udstede påbud om at forhold der strider mod de gældende regler skal bringes i orden herudover indeholder lovforslaget en række øvrige luftfartstekniske ændringer og justeringer

jeg skal afslutningsvis

med fordel kan diskutere i i udvalget

jo ikke er nogen helt nye synspunkter altså hvis man går lidt tilbage og kigger på de debatter der

fordi nogle ikke lige har været opmærksomme på at vi ikke har løst

til på både at komme i udvalget og

slet ikke ind i en geografisk diskussion om hvor det er henne som tommelfingerregel

hurtigt regne ud hvem der har det ene synspunkt og

for eksempel københavns havn

har en helt speciel konstruktion som gør at staten er med inde i bestyrelsen og der må jeg nok sige at vil man endelig være fedtet godt ind i noget

hvor meget vi er engageret i københavns havn der er vi virkelig helt inde så vi har mange forskellige modeller som vi kommer til at kigge på og det er også derfor skal man forstå at trafikstyrelsen har sagt at det her må være noget

at de forhold man driver lufthavn

altså jeg diskuterer det gerne i udvalget det kunne

i transportministeriet såfremt der så

det man diskuterer her når vi kommer helt ind til kernen er

rimeligt at nogen kan få lov til at drive en lufthavn

nogle forhold som nogle vil påstå ikke er i orden rent konkurrencemæssigt og der er det jo nu engang den der har lufthavnen der vil jeg sige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

at tilrette den danske lovgivning på området

tusind og ni der har sit udspring i eus vejtransportpakke lovforslaget her kan venstre støtte jeg har forstået på transportministeren at der til efteråret kommer et mere fyldigt lovforslag man ser på hele området

det ser venstre meget frem til venstre ønsker netop at indsatsen bliver koncentreret om en mere gennemgribende ændring og forbedring

det konkret har været muligt velovervejet og gennem en tæt dialog med aktørerne på området at finde frem til på hvilket niveau vi skal lægge os med de særkrav der stilles til danske vognmænd

i andre eu lande fra venstre hilser vi det velkommen at vi går i dybden hermed så vi kan finde frem til løsninger der bredt set tilgodeser den

er vigtigt at der i danmark er et solidt og robust grundlag at drive vognmandsforretning på det er i høj grad vognmændene der holder danmark kørende som sagt venstre kan støtte lovforslaget her

nogle ensartede regler og det er jo

går dybere ned i tingene

og

sikrer at dem der går ind i erhvervet har en ordentlig indsigt i hvad det er for noget de skal ind

forståelse af betingelserne for at vi netop kommer til at undgå for store tab og lovovertrædelser i branchen

det er en af de ting vi har meget

der bliver fastholdt et egenkapitalkrav på

imellem arbejdstagere og arbejdsgivere igennem årene

er det jo netop at det vi skal overleve på i danmark

og dansk industri

til at drive erhvervet og derfor er jeg tilfreds med at ministeren har lyttet

kontrol derude

en stor razzia i det nordjyske en

de forsøgt at manipulere

synes er det optimale men vi har faktisk en rigtig god organisation til at varetage det her det er rigspolitiets tungvognssektion

man kunne effektivisere mere det har vi drøftet i socialdemokratiet ved netop

det med virksomhedskontrollen væk

lade færdselsstyrelsen tage sig af den del af det

vores kapacitet på det område her det er jo ikke kun danske vognmænd

at vi går ind og virkelig får gjort noget ved det her og

uddannelsesniveauet på området så vi kan få sat

får kigget lidt på hvorfor vi har en anden vægtgrænse her netop det der er foreskrevet i

komme ned på et lavere niveau for at få fat i nogle af de her piratvirksomheder

man tager arbejdskraft herop installerer dem i containere

interesse men der er sikkert mange aspekter i det her når tyskerne har kunnet bringe det

tid at få gravet så det vil vi tage i udvalgsarbejdet en anden ting vi også vil kigge på i

tilbagekaldelse af tilladelser til lastbiler og busser vi bør prøve

finde en mere positiv

senere få det med men det er vigtigt at påpege det her

følger vores linje på området

tak til ordføreren herre kim christiansen som

en tilpasning til nogle fælles eu krav

med den store bevægelighed der er

de ni og halvtreds sigtelser der blev rejst var de nitten

gør vi det egentlig også på på en lidt anden måde end det måske var tænkt vi

transporterhverv men det er så en helt anden snak det jeg godt kunne tænke mig ministerens

svar på er hvorvidt man har en en mulighed for at følge implementeringen i de andre europæiske lande for det er

der er lidt med at vi i danmark altid står ret når eu kalder og gør som de siger men hvis ikke polakker og andre gør det

danske transporterhverv

slækker på uddannelseskravet og heller ikke slækker på kapitalkravet vi ser i i de her år et meget meget trængt

snyde og der kan vi også meget hurtigt blive enige om at

så vi får stoppet det her til glæde og gavn for dem der gerne vil drive et ordentligt og hæderligt erhverv derfor mener jeg også

er helt helt rimeligt så vi ikke får alle alle mulige

sige mere eller mindre tvivlsomme virksomheder til

at have en god og sund transportbranche som kan drive en forretning på lige konkurrencevilkår derfor er det vigtigt med fælles regler

de andre lande overholder reglerne

formål at tilrettelægge betingelserne for at udøve henholdsvis godskørsel og buskørsel som følge af vedtagelsen af europa parlamentets og rådets forordning nummer ti en og halvfjerds 2009 om fælles regler og

betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af rådets direktiv

forordningen er en del af eus såkaldte vejtransportpakke og dens adgangskrav ligger tæt op ad de allerede eksisterende danske adgangskrav lovforslaget har undergået undergået en kraftig forandring siden udkastet kom i høring udkastet havde jo et indhold som på sigt

undergrave den danske vognmandsbranche ved at mindske kravene til egenkapital og fjerne uddannelseskravet til vognmændene heldigvis har ministeren lyttet til det og sf kan på den baggrund støtte lovforslaget

positiv modtagelse af lovforslaget det er jo et lovforslag som dybest set handler om

sikre at vi tilretter dansk lovgivning i medfør af eus forordning nummer

en og halvfjerds 2009 om fælles regler om betingelser

vejtransportpakke forordningen indeholder de betingelser om adgang til vejtransporterhvervet som en virksomhed skal opfylde for at få tilladelse til at udøve vejtransporterhvervet det er også sådan at de fælles regler skal bidrage til at tydeliggøre de eksisterende eu regler og supplere dem for at styrke helheden og sikre en effektiv og ensartet anvendelse forordningens adgangskrav ligger altså tæt op ad de allerede eksisterende danske adgangskrav vil jeg sige derfor er

hovedsagelig en teknisk tilretning af godskørselsloven og busloven det medfører så at regler fra forordningen ikke gentages i dansk ret lovforslaget vil som også nogle ordførere var inde på blive fulgt op af et mere fyldigt lovforslag til efteråret og her vil jeg se på en række forhold som udspringer af ønsker fra branchen overenskomstparterne og myndighederne om regelforenkling bedre kontrol med videre i forhold til forordningen er der i dag danske særkrav om obligatorisk uddannelse egenkapital og regler om restancer til det offentlige det er rigtigt hvad nogle ordførere

sagt at det oprindelig var tanken at lade særkravene om obligatorisk uddannelse og lavere egenkapital udgå af reglerne baggrunden var et ønske om at undgå diskriminering af de danske vognmænd ved at stille større krav til en dansk vognmand end til en udenlandsk vognmand

det er sådan som det er i dag men en del af erhvervet har i deres høringssvar ønsket at drøfte ophævelsen af særkravene det har jeg selvfølgelig lyttet til

jeg har haft møder med branchen og jeg har fundet det mest hensigtsmæssigt at vi trækker

bliver der nu mulighed for at vi kan vurdere

seriøse argumenter for det og det synes jeg så vi skal bruge vores tid

mig hvor vi så prøver at gennemgå det og gennemgå de modeller der ligger og ser

men det har for mig været afgørende at når så mange har syntes at

bør vi lade det blive der og tage diskussionen når særkravet om at en vognmand ikke må have betydelig forfalden gæld til det offentlige bibeholdes så er det fordi det er vigtigt at det offentlige har et effektivt værktøj til

vil selvfølgelig sige tak for de bemærkninger

der var også nogle spørgsmål og dem får vi nok mulighed for at uddybe

det er klart at det er helt afgørende

stopper for en stribe af de her ting hvordan vi gør det må vi snakke om også det vil vi få en diskussion om der var noget omkring vægtgrænsen det vil vi også komme ind på man kan godt sige at man må læne sig lidt op

se hvordan vi kan følge op på det er ikke altid at vi kan få alt at vide

at de gerne så

ikke havde det sådan at

så stramme at selv små ting

var at det er meget nyttigt hvis vi prøver at kigge på om vi lige kan give det et serviceeftersyn og se om

partierne over her inden for kort tid hvor vi så kan drøfte det element fuldstændig så vi kan prøve at se hvad det er man har tænkt på jeg er også indstillet på at vi prøver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

i salen i dag og derfor har jeg lovet at læse hans

tale op tak til ministeren for en god og grundig redegørelse til folketinget to tusind og ti har været et godt år

aktivt og pligtopfyldende jeg vil dog gerne starte med afholdelsen af det første topmøde siden nitten

for formandskabet i to tusind og ti topmødet blev afholdt på trods af at de fleste vestlige lande var meget forbeholdne

for osce flere stats og regeringschefer samt udenrigsministre deltog i topmødet men på trods af det kan mødet med danske øjne nok kun betragtes som en delvis succes ikke fordi man ikke kunne blive enige om en topmødeerklæring det blev man

arbejde i de kommende år uenigheden opstod mellem eu kredsen og især rusland om de såkaldte frosne konflikter i særdeleshed og spørgsmålet vedrørende georgien

enighed fortsættes af de kommende formandskaber i to tusind og ti kunne osce også fejre tyve året for det såkaldte københavnsdokument som fortsat er en hjørnesten inden for

arbejde for demokrati og fundamentale menneskerettigheder det blev en meget velbesøgt konference med over to hundrede og tres repræsentanter fra osce lande men fraværet af

hvilket undrer mange parlamentarikere der til daglig udfører arbejde for demokrati og menneskerettigheder en vigtig del af

arbejde foregår i felten

landene med konflikthåndtering og projekter til fremme af demokratisering god regeringsførelse bæredygtig socioøkonomisk udvikling og respekt for menneskerettighederne

i centralasien kaukasus moldova og ukraine er hjørnestenen i dette arbejde politisk og ressourcemæssigt

fokus i de senere år dog i højere grad flyttet fra det nu mere stabile balkan over mod landene i sng regionen fortrinsvis i centralasien bevægelsen hen imod en større fokus på missionerne i centralasien

ændringen er blevet styrket af

transnationale trusler som terrorisme og organiseret kriminalitet herunder narkosmugling denne tendens

hænger også sammen med de stigende aktiviteter i osce regi rettet mod afghanistan primært via indsatser i de centralasiatiske nabolande valgobservation

osces vigtigste områder

og respekteret del af osces arbejde med at fremme og fastholde en demokratisk udvikling i osces område for at osce kan bevare sin ledende rolle på området

fortsat tæt samarbejde mellem de to hovedaktører odihr og

der positivt supplerer hinanden med forskellige vinkler

fungerer det desværre ikke altid

syv og halvfems aftalen som blev forhandlet på plads af det daværende danske formandskab odihr nægter fortsat at leve

af aftalen især nægter de at dele information hvilket gør osces

på det nyligt afholdte vintermøde i wien

omtalt som mildest talt dårligt jeg vil ikke komme nærmere ind på det konkrete problem men blot konstatere

er det min overbevisning at der på længere sigt bliver problemer

deltage i valgobservationer det kan ikke være nyt at der er plads til forbedringer derfor undrer det også

i øvrigt uden at slå denne stilling op forlængelsen sker gennem en såkaldt

hvis ikke de enige i forlængelsen vi taler her om en stilling som leder af osces

democratic institutions and human rights burde man ikke her forvente en åben og transparent procedure hvor stillingen slås op uden mulighed for genudnævnelse jeg vil gerne slutte af med at fremhæve de to danske parlamentarikere som i mine øjne igen i år

nemlig medlem af folketinget herre jens christian lund og medlem af folketinget fru pia christmas møller

tak til venstres ordfører og det lagde jo ordet lige

til den socialdemokratiske ordfører herre jens christian lund

tak til den socialdemokratiske ordfører så er det fru pia adelsteen som ordfører for

to tusind og ti var det år hvor der for første gang siden nitten ni og halvfems blev afholdt topmøde på topmødet var der enighed om at fremhæve respekten for

hvor osce gennem en aktiv rolle har muligheden for at fremme situationen og igen i år vil jeg fremhæve valgobservationerne netop valgobservationer er med til at fremme grundlæggende menneske og frihedsrettigheder og er med til at kontrollere om de demokratiske principper og processer også efterleves af samme grund er det bekymrende at

kontor i hviderusland hvor myndighederne har slået hårdt ned på oppositionen står over for lukning senest blev kontoret i georgien lukket og på trods af ønske fra georgien om genåbning er det ikke lykkedes der har været en stor stigning i antallet af valgobservatører fra to tusind og ni til to tusind og ti

bør respektere de anbefalinger der kommer i den endelige valgobservationsrapport hvilket der også arbejdes på fra dansk side af redegørelsen fremgår det at blandt andet rusland ønsker en reform af valgobservationsområdet

hvor det skønnes egentlig ikke at være nødvendigt man kan så håbe at initiativet er nok til at imødegå kritikken om dobbeltmoral og håbe at alle lande vil respektere de anbefalinger

hvis man skal have de positive briller på en smule fremskridt i forhold til

cfe traktaten som rusland suspenderede tilbage i to tusind og syv der er således indledt forhandlinger vi kan jo håbe at der snart sker et gennembrud i forhandlingerne som det nævnes i redegørelsen skal der helst meget snart komme et gennembrud da

afslutningsvis synes jeg til gengæld man kan glæde sig over at alle osces medlemslande vedtog et dansk forslag om senest i to tusind og elleve at opdatere wiendokumentet som jo er en politisk bindende forpligtelse til gennem åbenhed og transparens at skabe øget gensidig tillid på det militære område jeg synes bestemt det er værd at rose det danske initiativ på dette område som muliggør enkeltrettelser der træder i kraft med det samme og hvor det altså ikke er nødvendigt at åbne hele dokumentet til forhandling hvilket jeg kan forestille mig vil være en meget langstrakt forestilling når seks og halvtreds lande skal være

qureshi har bedt om en kort bemærkning

tak nu er det svært for mig at stå her at skulle

enig i at man med de fælles konventioner og med de fælles retningslinjer som osce opererer efter skal kunne

til de forskellige lande når det er de overtræder konventionerne

er i orden så

er det godt at have nogle internationale spilleregler eller er det dårligt

internationale spilleregler

i forhold til den fn konvention som der bliver hentydet til

med hensyn til valget i sverige vil jeg sige at det jeg anser for udemokratisk i sverige er at det ikke er hemmelige

valg når man går ind på valgstedet

forskellige stemmesedler som i øvrigt farve efter hvilket parti

i danmark har vi hemmelige afstemninger og det synes jeg er væsentligt i et demokrati derfor vil jeg gerne have valgobservatører til sverige

det jo ikke i sig selv udemokratisk at holde demonstration men det er ved gud

parti ud af en riksdag

det er valgt demokratisk til

at de gerne ville have gennemgået konventionerne for at se

melding det

er at man ikke mener

at man tilslutter sig de konventioner og respekterer de

ikke være nogen tvivl om vi

vi har underskrevet rigtig mange konventioner vi skal gennemgå dem

skrev under på hvordan var situationen dengang

ændret giver det overhovedet mening at have de konventioner i dag

tak til ordføreren så er det herre kamal qureshi som sfs ordfører

jeg vil også godt takke takke

var der osce topmøde i astana i

astana var da også kontroversielt og det var også

jeg nævner det ikke for at komme med kritik af at mødet var placeret der men det er netop et meget godt eksempel på de svære dilemmaer en organisation som osce

tiden befinder sig i på den ene side stiller vi jo krav om at der skal være overholdelse af menneskerettigheder

de krav realistisk set bedst opnås med et stadig tættere samarbejde

positive tilkendegivelser som ligger i det tætte samarbejde som osce er

det rigtig godt og andre gange er resultaterne mindre imponerende

jeg især glad for den fremhævelse der er af at et medlemslands overholdelse af menneskerettighederne ikke kun er et internt anliggende men et anliggende

er at man ikke som et enkelt land

den beslutning gør det også lettere for lande som danmark at engagere sig aktivt når vi observerer menneskerettighedskrænkelser i andre lande og selvfølgelig

andre lande kommer med kritik af danmark

det skal være et helt centralt fokusområde for danmark at kæmpe for menneskerettighedernes universalitet altså at alle lande er forpligtet af

gælder for alle lande herunder selvfølgelig også danmark det gælder selvfølgelig først og fremmest de basale politiske

personlige frihedsrettigheder

håber på at vi vil se osce spille en stadig mere aktiv rolle på det område

et forslag om at opdatere det såkaldte wiendokument i eu oplever vi i disse årtier en historisk stabil periode

på mange områder men som også skyldes en øget gennemsigtighed i forhold til landenes militære dispositioner

derfor er det også positivt at det nye litauiske formandskab for osce vil sætte fokus på en videreudvikling af kontrollen med konventionelle våben samt sikkerhed og tillidsskabende foranstaltninger

desværre blev det til en observation af hvordan almindelige frihedsrettigheder blev krænket groft både op til og efter valget

osce har haft fokus på området men omvendt må vi erkende at det ikke har haft noget stort impact på situationen i hviderusland det må være et afgørende punkt for danmark også fremadrettet at have øje for hvordan vi gennem osce og andre fora

af menneskerettighederne i hviderusland

berth for en kort bemærkning

tak for det når nu ordføreren står bryster sig af at være en stor forsvarer af friheds og menneskerettighederne synes jeg jo at det er relevant at få et lidt mere

at socialistisk folkepartis søsterparti i

vänsterpartiet indkalder til en demonstration

der møder fire tusind mennesker op med det formål at få smidt et

ud af rigsdagen i sverige

bliver smidt ud af en parlamentarisk forsamling

er sket noget lignende siden omkring den sjette marts nitten

som socialistisk folkeparti står for eller vil man her tage afstand fra det som

at begynde at sammenligne en melding fra en demonstration i sverige bestående af nogle tusinde mennesker

hvad der foregik i rigsdagen i tyskland

jo meget typisk dansk folkeparti at at man ligesom hele tiden skal male fanden på væggen

og jeg skal stå og redegøre for hvad vores såkaldte søsterpartier gør i udlandet hvad sverigedemokraterna gør i

hvad le pen gør i frankrig eller hvad andre af dansk folkepartis søsterpartier rundtomkring i europa gør tror

jeg kan forholde mig til hvad sf gør og siger

i sf har vi jo sådan set sagt at vi er lodret uenige med dansk folkeparti på afgørende

folketing med alle de rettigheder og pligter det medfører

og jeg skal stå og redegøre for hvad vores søsterpartier gør i udlandet

jo men jeg noterede mig jo netop at ordføreren i sit indlæg gjorde særskilt opmærksom

på at når det drejer sig om forsvaret for menneskerettighederne

søsterparti i sverige

parti ud af den svenske rigsdag

at hvis vi skal til at redegøre for det samarbejde dansk folkeparti har med sverigedemokraterna og

lang debat men jeg vil da godt svare helt konkret og

selvfølgelig skal være sådan at de partier

folkeligt valgt til et parlament har ret til at repræsentere folk

forholde sig helt konkret til hvad de siger og

et parti der på afgørende områder bryder

anliggende i det øjeblik at den svenske rigsdag havde reageret på en demonstration

tak til den konservative ordfører så er det herre niels

mig lige en enkelt replik til fru pia adelsteen det er helt urimeligt at anfægte de svenske valg som det sker her

valgsedler fra de forskellige partier kan derhjemme udfylde en valgseddel stikke den i lommen gå op på valgstedet gå ind i

kuvert og lægge den ned i kassen fuldstændig hemmeligt

man gå op på valgstedet og tage lige så mange stemmesedler man vil vil for så vidt fra alle partier gå ind i stemmeboksen og så tage den seddel man gerne vil

så det er selvfølgelig helt urimeligt at beskrive de svenske valghandlinger på den måde som fru pia adelsteen gjorde i dag og som fru pia kjærsgaard tidligere

sige tak til ministeren for en udmærket redegørelse jeg synes det er meget godt at vi gør os den ulejlighed at diskutere osce

det er nyttigt ikke mindst fordi det jo altså også viser hvor stor en opbakning til

arbejdet der er her i i folketinget osce er stadig en vigtig organisation den er vigtig i arbejdet for sikring af menneskerettigheder og

for eksempel i kirgisistan og tadsjikistan hvor vigtigt det er ser man jo også når osce ikke kan få lov til at sende missioner som de desværre ikke kan i øjeblikket i forhold til hviderusland det er virkelig dybt beklageligt at missionen i hviderusland har måttet trækkes

og jeg vil jeg vil opfordre til at man meget kraftigt fra dansk side

nordisk side baltisk side arbejder for

på bedre tanker tillader osce missionen og i øvrigt slår ind på en

kurs end den vi kender det er en mørk plet på vores del af verden at hviderusland

bør arbejde energisk for at få hviderusland

ud af den isolation som

valgobservation

i nye demokratier er fremhævet fra flere sider og det vil jeg også gerne gøre jeg tror det er utrolig vigtigt at der er en organisation der ligesom dyrker

topmødet i astana har selvfølgelig

hovedbegivenhed og jeg vil gerne fremhæve især tre ting

det fastslås eller bekræftes at enhver stat har ret til at vælge eller ændre sine sikkerhedsarrangementer inklusive sine alliancer det er jo en meget meget væsentlig betragtning det er det der ligger til grund

også for udvidelsen af nato med dette osce dokument i hånden

kan man jo altså ikke med nogen ret indvende noget imod at nye demokratier i østeuropa har valgt at ville være medlemmer af den vestlige sikkerhedsorganisation de har

beskyttelsen af fremme af menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder og som andre har

forpligtelser er et legitimt anliggende for alle deltagerstater og ikke kan afvises med at være den berørte stats indre anliggender tænk et fremskridt det ville være hvis det ikke bare gjaldt osce

området men verden som helhed det ville jo give

et redskab over for diktatorer som ville være utrolig nyttigt jeg nævner bare for eksemplets skyld libyen i dag endelig vil jeg fremhæve

man fra astana fremhæver de frie mediers vigtige rolle for at sikre menneskerettigheder og demokrati nu gælder det så om at følge op på

at få gjort noget ved de frosne konflikter transnistria georgien og nagorno karabakh her bør man

formandskabet vil desuden prioritere gennemførelsen af københavnsdokumentets principper og støtte odihrs arbejde med at sikre efterlevelsen af disse principper det er gode arbejdsopgaver for osce

det litauiske formandskab al mulig held og lykke med at få fremskridt på disse områder jeg slutter med endnu en gang at sige tak for en glimrende redegørelse og en god status for

fru pia adelsteen

det vil jo være underligt ikke at kommentere

forstå på ordføreren at man synes det er helt ok og

hvis man ikke har sine stemmesedler med hjemmefra

i de her forskelligfarvede bunker

der selvfølgelig ikke nogen der kan se hvad man stemmer på når man går ind

at man tager sådan en med derind

man ikke har sat kryds ved skal i en affaldsspand eller noget

se er det i hvert fald overhovedet ikke hemmeligt og der må jeg så bare være uenig med ordføreren

jeg tror ikke der er nogen af de

tilfredse med den den er anderledes end vores men med hensyn til stemmesedlerne

bare beholde i lommen og smide i papirkurven når man kommer hjem der er ikke noget problem

andet område også en helt anden praksis end vi har i sverige er det meget nemt at få lov til at stille op til valg det kræver ingenting

masser af lister der stiller op vi har jo meget restriktive regler for om man kan stille op til gengæld

gør svenskerne det at de begrænser antallet af partier der kan deltage i afslutningsdebatter i tv

jo ikke gør for vi vi har et begrænset antal partier altså det er forskellige måder at gribe et demokratisk problem an på an på

spørgsmålstegn ved hvad skal vi sige værdien af svensk demokrati er i mine øjne ret komisk

valgobservationer i de gamle demokratier

det er et helt naturligt led i i osces virksomhed at foretage observationer og også i i velfunderede

tak til ordføreren så er det herre frank aaen som ordfører for

derfor vil jeg godt prøve at trække den op på et

forstået på den måde at jeg anser

principielt to forskellige linjer der er i international politik der er den linje der tegnes af krig og magtanvendelse som i irak og

den linje som bygger på samarbejde og forhandlinger som det sker i fn

er det derfor for mig helt naturligt

hvor næsten alle lande i regionen deltager i modsætning til nato der er en forældet koldkrigsorganisation der bygger på militærmagt i stedet for samarbejde som spiller en negativ rolle for fred og afspænding

som udløser ny oprustning og spænding i

det er det principielt vigtige vi

en opbygning som ikke alle internationale organisationer har nemlig en to ben et regeringsbåret samarbejde som selvklart er det mest forpligtende men også er der hvor det er sværest at komme igennem med tingene

parlamentarisk samarbejde hvor det er parlamentarikere fra de enkelte medlemslande der deltager og hvor de erfaringer som vi har fra det arbejde viser

opnå enighed om ting som regeringerne aldrig kan opnå enighed om

parlamentarikerne også har mulighed for at udveksle erfaringer

jo selvsagt er mere begrænset på regeringsniveau

så også på den måde er osce

demokrati i sig selv som er vigtigt i

det internationale samarbejde

udbredelse og overvågning af menneskerettigheder og for at styrke de demokratiske processer med blandt andet valgobservationer og hvordan man

for at afvise undertrykkelse af oppositionen i et land

i det hele taget bredt står for samarbejde og forhandling

nogle af de allervigtigste spørgsmål vi har

samarbejde om vigtige ting for eksempel inden for miljø og klima

trække en linje til det der sker i mellemøsten

vi havde krigen i irak og har krigen i afghanistan hvor krigen i irak godt nok førte til en diktators fald men samtidig betød at flere hundredtusinde døde

har efterladt et land hvor religiøse og etniske spændinger

en fiasko og så har vi altså en udvikling i de arabiske lande hvor det er demokratier der udvikler sig

til side vi ved selvfølgelig

forhåbentlig snart sker i libyen og som

håber kan ske i andre lande når jeg snakker om om det

det for at understrege det for mig vigtige i at tage stilling til

form for udenrigspolitik man ønsker at føre i et land som danmark om det skal være den der baserer sig på krig og magtanvendelse eller om det skal være en der

på forhandling på internationalt samarbejde på samtale og dialog

om man kan nå til enighed om tingene og det er jo det der kendetegner osce men også fn

også nævne nordisk råd

samarbejde man ønsker eller om det er den mere konfrontative vej man ønsker at fortsætte ad det er sigende at osce

så massiv opbakning fra alle partier i folketinget jeg

som giver et godt udgangspunkt for det videre samarbejde

michael aastrup venstres ordfører heller ikke blive

jens christian lund og fru pia christmas møller for det arbejde de

parlamentariske forsamling jeg må selv sige i de sidste par år har svigtet lidt

har gjort en meget stor indsats

vi er fundamentalt imod nato på samme måde som vi er imod eu konstruktionen

melde sig ind og for eksempel gjorde det efter en folkeafstemning

skulle man også anerkende det det er vores princip jeg kender ikke til at vi ikke skulle have overholdt det det men vi har den principielle modstand herunder et ønske om at nato bliver nedlagt og ikke udvidet

men at enhedslisten jo ikke rigtig har noget at have princippet i

disse landes ønske om selv at kunne vælge

grundlæggende imod natos eksistensberettigelse og så det hellere nedlagt i morgen end i overmorgen og det arbejder vi ud

jeg vil

til at gentage alt det rigtige der allerede er blevet sagt men

fokusere på nogle af de elementer som

ligger i udenrigsministerens udmærkede redegørelse jeg prøve at sætte lidt mere lys på det og så vil jeg slutte af med et par konkrete spørgsmål til udenrigsministeren jeg ser osce’s muligheder

de nye lande som kæmper for at få noget demokrati op at stå det er

kernerolle osce kan udfylde der og allerede er gang med at udfylde når det drejer sig om lande som kirgisistan og tadsjikistan jeg havde selv mulighed for at mødes med præsident roza i kirgisistan for nylig og også med udenrigsminister

ustabilt et grundlag koalitionsregeringen hviler

for at konsolidere det nyvundne demokrati hvis vi vel

blandt andet fra de konsoliderede demokratier i vesten er parate til at hjælpe

ekstraordinær indsats præsident roza efterlyste virkelig hjælp til træning af

ved at komme med et billede af hvor aktivitetsniveauet

kan styrke det yderligere

det momentum som herre helveg petersen efterlyste for så vidt angår andre lande

formår at kende vores besøgelsestid

vist at vi kender vores besøgelsestid

ganske lille projekt

i virkning og perspektiv overordentlig betydningsfuldt projekt til at forebygge ekstremisme

med vores europæiske partnere osce

jeg må sige at

at vi arbejder endnu bedre sammen med vores europæiske partnere og jeg tror at det både politisk og fagligt indholdsmæssigt vil gavne aktiviteterne hvis vi evner at få bygget en endnu stærkere bro mellem de forskellige aktører derude igen

som et lille land der er nogenlunde på størrelse med de to lande vi taler om her måske spille en ekstraordinær rolle

disse lande grænser direkte op til afghanistan og på den måde har det en overordentlig stor betydning rent stabilitetsmæssigt og sikkerhedsmæssigt også

men jeg håber virkelig at vi kan fortsætte den konstruktive linje som allerede

gælder kirgisistan

den første kvindelige kandidat til ny generalsekretær for osce det synes jeg er fremragende og jeg

hun er tidligere udenrigsminister og topkvalificeret så det kan jeg kun give fuld støtte

af en ny direktør for

vi også har

i så mange andre sammenhænge her

i forbindelse med en nyansættelse eller måske en videreførelse selv om det ikke helt er efter reglerne og sker på dispensation

bede om at stillingen bliver opslået så alle potentielle

vi kan ikke leve med lukkethed på så vigtigt et område det håber jeg vil være den danske position og den skal ligesom etableres ganske hurtigt for tingene er vist i gang

at styrke samarbejdet mellem regeringsdelen og at

kunne få etableret nogle jævnlige møder mellem den danske delegation og udenrigsministeren jeg tror faktisk at det kunne være til gensidig fornøjelse og ikke mindst til glæde

vores indflydelse ganske betydeligt hvis vi koordinerede noget bedre og informerede begge veje mere

er min overbevisning og jeg vil i tilbyde min tid og interesse for et sådant lidt tættere samarbejde også på kommunikationssiden

en god redegørelse og en dejlig debat der viser at osce er virkelig stærkt forankret i det danske folketing fra den ene side til den anden

stærkt grundlag når vi arbejder ude i felten hvad enten det er som valgobservatører eller som ledere af

nogle af os er udpeget til at deltage i særlige delegationer som møder regeringsledere på forskellige områder i forskellige dele af verden

jeg vil også meget gerne starte med at sige tak til alle ordførerne for alle deres bemærkninger

også for de spørgsmål der er faldet

danmarks arbejde i osce osce er med sine seks og halvtreds deltagende stater et helt unikt forum

udfordringer som det fremgår af regeringens redegørelse var to tusind og ti et specielt år for osce der blev for første gang i elleve år afholdt et topmøde

og takter fra topmødet i konkret

det fornemmer jeg også der er meget stor opbakning til blandt ordførerne og folketingets partier her er det selvfølgelig vigtigt at danmark fortsat spiller en aktiv rolle desværre må jeg så også sige var to tusind og ti også året hvor vi i flere osce lande så bekymrende tilbageskridt i forhold til disse landes osce osce forpligtelser især på menneskerettighedsområdet mange af ordførerne har været inde på hviderusland

den forkerte retning jeg synes det er meget vigtigt at vi opretholder presset og arbejdet for at alle osce lande respekterer og efterlever alle deres osce forpligtelser

en af danmarks mærkesager to tusind og ti

med til at festligholde tyve året for vedtagelsen af det vigtige københavnsdokument som stadig er en af grundstenene

dimension danmark spiller en meget aktiv rolle inden for den

dimension ikke mindst i form af inddragelse af civilsamfundet og den danske ressourcebase jeg er

til at vi kan fortsætte det gode samarbejde i to tusind og elleve

parlamentarikere jeg ved at de gør et stort stykke arbejde ikke mindst via

valgobservationsmissionerne

også vil kunne fastholde et højt aktivitetsniveau på i to tusind og elleve

glad for at dagens debat i folketinget har kunnet bidrage til den diskussion og derigennem også yderligere været med til at styrke osce

og sammen udveksler erfaringer om hvad vi kan gøre bedre for

vi har hver især muligheder for at mødes med centrale aktører

vil med venstres ordfører herre michael aastrup

på nogle helt grundlæggende områder spiller

vigtig organisation og som en organisation vi simpelt hen ikke kan være foruden og det derfor også

de steder hvor det kan være relevant men selvfølgelig

andre men at vi også skal turde at rette det kritiske lys indad

socialdemokraternes ordfører herre jens christian lund for de pæne bemærkninger til til redegørelsen

vi kunne være nået længere i astana hvis vi også

det lykkedes desværre ikke men jeg ved at det litauiske formandskab som herre jens christian lund også var inde på er meget optaget af

på det område det er naturligvis også klart at det er beklageligt hvad der er sket i hviderusland også

lytte til vores anmodninger om en fortsat tilstedeværelse

den proces vi fra dansk side har fået igangsat det skal jeg ikke stå her og tage æren for jeg vil sige

embedsmænd i udenrigsministeriet der har gjort et fantastisk stykke arbejde for netop at få sat fokus på de områder hvor vi mener vi kan være med til

at bidrage til sikkerheden fremadrettet i vores del af verden ved at få fornyet wiendokumentet vi har også forhåbninger om at cfe traktaten kan blive genoplivet

jens christian lund at på trods af at

som herre jens christian lund også sagde

jeg synes det var velgørende at at man var i stand til

også sige tak for de mange

skal arbejde videre med at få forbedret ikke mindst

dimension herunder fokus på wiendokumentet som fru pia adelsteen var var inde på

andre steder et af de steder hvor jeg

i forhold til tunesien og egypten

nemlig menneskerettighederne

astana at få indskrevet

med den begrundelse at det er et indre anliggende kan verfe menneskerettighedsspørgsmål af vejen

kan blive nedtonet fordi det er et indre anliggende det var meget

et af de steder hvor osce faktisk kan gøre en forskel ikke mindst i forhold til

mange forskellige steder i verden for hvem det at nedruste er meget store skridt og noget af det vi så kan gøre for at bane vejen for forhåbentlig mere global nedrustning på længere sigt er at få større gennemsigtighed

omkring våbenlagre og

sådan set også selve nedrustningsprocessen så det er jeg meget enig med herre kamal qureshi i

den konservative ordfører fru henriette

sige tusind tak for en god tale

var i talen på ikke mindst det problematiske i

og hvideruslands ageren men også

et fokus på at der er rigtig meget godt

det litauiske formandskab

noget som jeg tror de vil lægge meget meget store kræfter i hvert fald sådan jeg hører

pæne bemærkninger og også her sige at jeg er meget enig i at noget af det vi jo skal fokusere på

netop er medlemslandene hvor går det godt og hvor går det mindre godt og der være med til at sætte ekstra fokus på det jeg synes det fortæller noget om at i en foranderlig verden

i en forkert retning er

som kan være med til konstant at have fokus på det der for os

her kan det værdifulde arbejde der bliver gjort

bemærkninger der faldt om om osce jeg vil så ikke lave denne redegørelsesdebat om til en debat for

selv om man måske kunne føle sig meget fristet til det

folketinget er en meget stor opbakning til det arbejde der bliver gjort

fremme den dagsorden som osce

noget der er væsentligt for for enhedslisten til fru pia christmas møller vil jeg også sige

bemærkninger til redegørelsen og også tak for de mere personlige kommentarer

fru pia christmas møllers erfaring

og mødes med nogle af de mennesker og de ansvarlige ledere som vi forsøger at hjælpe

konkrete fremskridt på jorden

den tilbagemelding vi må forvente der kommer fra kirgisistan og fra roza

vi kan gå ind konkret og hjælpe mere til

som et af de områder hvor vi uden at gå ind og blande os i hvilken type politiske partier der skal være i et land

hvert fald fuldt ud tilslutte mig og jeg vil

om der er mere vi kan gøre herunder også

de ting og de initiativer der bliver taget fra europæisk side og hvor man kan sige medlemslandene hver især har forskellige interesser og forskellige lande som

engagerer sig mere eller mindre i

med fru pia christmas møller i at det handler utrolig meget om at forsøge at bygge bro mellem parterne

spille en helt afgørende rolle det betyder nemlig meget sikkerhedspolitisk både for hvad der sker i afghanistan og

i hele regionen at vi gør noget for at stabilisere nogle af disse lande

hvem den nye spids

på en der kan overtage posten for så vidt angår

af de informationer jeg har fået at man har tænkt sig at benytte den samme proces som man gjorde sidst da stillingen

blev ledig men jeg har ikke flere informationer på det så

den proces man forestiller sig omkring besættelsen af odihr stillingen er fru pia christmas møller meget at stille et skriftligt spørgsmål

year hvilket oversat til dansk for man skal

man plejer det er det jeg har forstået

meget stor pris på at vi får lejlighed til den her ene gang om året

fra talerstolen og sige at jeg også meget gerne

en kop kaffe og får talt med hinanden om hvordan vi også kan bruge hinandens erfaringer til at styrke det danske engagement i osce tak for en god debat

have en god samtale med en række

jeg var godt nok selv i etiopien på daværende tidspunkt men havde lejlighed til at tale med med deres talsmand der var i danmark

jeg har taget initiativ til at mødes med både

vi mødes med oppositionen og lytter til deres ønsker om hvor det er vi kan være med til at gøre en forskel

det skal man selvfølgelig også benytte sig af når man har lejligheden til det

håndtere det konkrete samarbejde mellem

men naturligvis ønsker vi også

skal være koordineret på en måde hvor de understøtter hinanden og hvor man ikke modarbejder hinanden

at der bliver et konstruktivt samarbejde som er er gensidigt understøttende

frem for at det ender med at at være noget der er er ukonstruktivt

tak jeg takker også for kommentarerne

det er lidt svært fordi der ligesom er nogle traditioner for

hvilke områder osce opererer inden for

sige

få lidt mere information om

min tilgang i hvert fald er den at det ville være fuldstændig

til at rådgive om noget som der allerede er mennesker der ved en hel masse om

cathy ashton at man blandt andet trækker på osce’s erfaring

for så vidt angår spørgsmål om valgobservation

for så vidt angår europarådets fantastiske erfaringer i med venedigkonventionen herunder om hvordan

ville det da være mærkeligt hvis man ligesom skulle starte forfra med at rådgive og man ikke kunne bruge den kompetence der allerede er udviklet i henholdsvis

på en proaktiv måde i forhold til nordafrika

det jeg selv har givet som råd til eus repræsentant der skal prøve at strikke en fælles pakke sammen fra fra eu’s side og jeg får lejlighed til at

med mine eu kolleger i næste uge og der vil jeg selvfølgelig gentage

trække på de ressourcer som allerede er til stede og som gør det rigtig godt

trække på noget af den troværdighed

osce har

bag sig og at usa også sidder

tak for svarene både til mig selv herre

er en god fremadrettet

spørgsmål om udnævnelsen af en ny direktør for odihr

hvis man ikke melder fra har man accepteret

et skriftligt spørgsmål jeg nok komme med

det er samme procedure som som det har været tidligere

at det bedste er at jeg får mulighed for at give et skriftligt svar på fru pia christmas møllers spørgsmål for så vidt angår københavneraftalen er der jo ingen tvivl om at at vi ikke kun bakker den op men

uoverensstemmelser der måtte have været og

fornuftige arbejdsdeling som jeg tror at der er ret stor enighed om her i

knæsat så man ikke hele tiden oplever at den ene part forsøger

hvert fald det jeg ligesom har kunnet læse mellem linjerne

absolut ingen som helst grund til

som sådan og odihr hver især har en rolle

og demokratisk er verden altså ikke blevet desværre kan man sige

er meget stor enighed om her i salen